mogens lykketoft bertel haarder søren espersen marianne jelved og holger k nielsen lovforslag nummer l ni og fyrre bent bøgsted

på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig

betragter jeg tingets samtykke som givet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

forslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og otte stemmer

for stemte atten og imod stemte to og halvfems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

herre henrik høegh som

til seks kroner vi har under udvalgsarbejdet fået oplyst at de mest effektive kommuner dem med de højeste indsamlingsprocenter er dækket ind af den nuværende afgift på to kroner derfor stiller

og venstre to ændringsforslag vi foreslår at vi nøjes med en afgiftsstigning på fire

bede om en reel dokumentation for hvilke omkostninger

en god nok kontrol vi mener nærmest det er en blankocheck

man kan få dækket sine omkostninger af jeg skal her oplyse at hvis vores ændringsforslag selvfølgelig mod forventning ikke stemmes igennem så stemmer de fire partier

for stemte fire og halvtreds imod stemte ni og halvtreds

så stemmes der om ændringsforslag nummer to tiltrådt af et mindretal

afstemning slutter for stemte tre og halvtreds imod stemte otte og halvtreds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

ønsker nogen at udtale sig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

da det ikke er tilfældet

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

fru jane heitmann som ordfører for

verden er jo et forunderligt sted at være tiderne skifter sproget forandrer sig og alting omkring os bliver mere avanceret udtryk som vi brugte for få år siden er i dag yt og ting som var moderne og spændende og banebrydende for fem år siden er i dag common

et tillæg til den eksisterende lov om euforiserende stoffer

udsprunget af at tiderne skifter og verden omkring os bliver mere og mere avanceret på forskellige niveauer for ganske

år siden var ord som kat rakettrip boomers og

som ingen rigtig vidste hvad dækkede over i dag ved vi at disse udtryk dækker over kemiske forbindelser som på den ene eller den anden måde virker euforiserende udtrykkene dækker over kemiske forbindelser som cannabinoider phenetylaminer cathinoner og tryptaminer i dag er lovgivningen indrettet sådan at man kun kan forbyde stoffer som isoleret set har en euforiserende virkning lovforslaget her sigter mod at forbyde hele grupper af stoffer som antages at have euforiserende virkninger

euforiserende virkning en problemstilling som jeg vender tilbage til lidt senere

at kunne forandre enkle molekylære forbindelser eller placeringer på et givent ulovligt stof og dermed principielt skabe et nyt og lovligt narkotisk stof

at man så nemt og skruppelløst

som efterfølgende spiser ryger drikker eller tygger disse stoffer alle med liv og helbred som indsats det må stoppes i danmark har vi cirka syvogtyvetusind mennesker med et stofmisbrug det vil sige et vedvarende forbrug af stoffer der medfører fysiske psykiske ogeller sociale skader officielt dør to hundrede og fem og halvfjerds mennesker om året direkte på grund af stoffer og man må regne med at endnu flere dør af at tage stoffer fordi det giver en farlig og sundhedsskadelig måde at leve på

ikke får gennemsnitsalderen for en

ifølge sundhedsstyrelsen behandles der cirka

der behandles fire tusind mennesker årligt for en psykisk sygdom på et af landets

hospitaler med psykiske eftervirkninger

til brug af stoffer

også hvert år cirka trettentusind personer for deres misbrug

det er altså ikke småpenge som samfundet kaster efter de store menneskelige tragedier som et misbrug fører med sig

sendt i høring under den tidligere vk regering og nu er fremsat af den nye røde regering

at vi fra folketingets side er os vores ansvar bevidst i en omskiftelig verden hvor virkeligheden af og til overgår vores vildeste fantasier

forsvarsadvokater som har givet anledning til en mindre korrektion idet foreningen påpeger at det bør give anledning til bekymring og jeg citerer at indføre en retstilstand hvor man som borger ikke på forhånd

mod hele grupper af ensartede stoffer jeg kan kun bakke op om landsforeningens bekymring og ser frem til den videre behandling af denne problemstilling når vi skal behandle lovforslaget i udvalget

at anvendelse i medicinsk eller videnskabeligt øjemed ikke vil blive hindret af gruppevise forbud ligesom man både i irland og i england har gode erfaringer med en lignende lovgivning jeg skal hermed på venstres vegne anbefale

og flere skal ud af deres afhængighed samtidig med at skaderne af det misbrug der trods alt finder sted begrænses der er fortsat rigtig store udfordringer på narkotikaområdet antallet af stofmisbrugere i danmark er steget fra otteogtyvetusind til treogtredivetusind

med relation til narkotika er ligeledes steget igennem årene til to hundrede og seks og halvfjerds dødsfald i to tusind og ni et tal der heller ikke blev sænket markant i to tusind og ti brugen af kokain i de større byer er vokset det samme er antallet af indlæggelser med forgiftninger på landets sygehuse ligesom der ses et stigende antal stofrelaterede diagnoser blandt patienter i psykiatrisk behandling udviklingen viser at den danske narkotikapolitik har brug for at gå nye veje det er hverken tilfredsstillende at antallet af narkotikarelaterede dødsfald fortsat er voldsomt højt eller at antallet af stofmisbrugere er stigende derfor er det tid til at gå nye veje vi mener at stofafhængighed

for mange stofmisbrugere er afhængigheden en kritisk overgangsfase som kan overvindes med den rette hjælp narkotikapolitikken skal derfor støtte den proces

indsatser i narkotikapolitikken kan vi begrænse at unge i den mest udsatte aldersgruppe mellem seksten og fire og tyve år begynder

med narkotika kan vi mindske

og markedet for illegale stoffer illegale stoffer er nemlig mest udbredt blandt helt unge under fem og tyve år som oftest indtager hash amfetamin og ecstasy og som den tidligere ordfører også var inde på ja så er fantasien jo kan man sige stor når det omhandler de mennesker som laver stoffer til det her marked

andre steder hvor man eksperimenterer med

udbredelsen af de illegale stoffer ligger nogenlunde stabilt men særlig

og det vidner om at vi skal lave en større forebyggende indsats i de kommende år

vi også skal nytænke denne indsats dette lovforslag gør det som sagt muligt at nedlægge forbud mod hele grupper af ensartede stoffer så man også kan forbyde andre stoffer i samme gruppe der formodes at have en euforiserende virkning forudsætningen for at man kan forbyde hele grupper af stoffer er at det sker efter indstilling fra sundhedsstyrelsen eller kommer i internationalt regi og vi reviderer loven igen efter nogle år

et vigtigt tiltag fordi det gør at vi kan springe hurtigere til og sende klare signaler til de unge om at de her stoffer både er farlige og illegale men jeg synes også

der kan stå alene i den danske narkotikapolitik vi har behov for at vi i stigende grad laver en forebyggelse der baserer sig på tillid blandt unge

i sin skole hos politiet hos sundhedsmyndighederne på giftlinjen og andre steder hvis man er i tvivl om noget

i tvivl om at det man nu bliver tilbudt er noget der kan være farligt hvis man er bange for at ens venner er på vej ud i noget der ikke

tillid til at der er hjælp at hente og at der er rigtig vejledning og støtte at hente og ikke bare bliver slået oven i hovedet hvis man kan sige det sådan

stadig væk mange historier om unge der er bange for at søge hjælp fordi de er bange for at politiet skal anholde dem eller give dem en bøde eller at det skal komme deres forældre for øre mit håb er også at vi ikke

melde sig selv hvis man kan sige det sådan og at modtage rådgivning og hjælp når det handler om

illegale stoffer hvad enten der er tale om hash kokain

i det her tilfælde helt nye stoffer som først lige er ved at blive udviklet

sig for at begrænse udbredelsen af euforiserende stoffer det står lidt i modsætning til at man samtidig ønsker

fjerne grænsekontrollen som jo faktisk

at begrænse indstrømningen af de her stoffer i landet man har faktisk

enkeltvise forbud mod euforiserende stoffer med et system med forbud mod hele grupper af ensartede stoffer man tilsigter at forebygge udviklingen af nye stoffer inden for grupper af euforiserende stoffer

kan spekulere i hvad

af lovgivning da vi i dag først forbyder det

stof når det er kendt det vil sige at det så er

i en periode når det bliver forbudt

lige ændre en smule i stoffet så det kemisk bliver et nyt produkt og så kan man indtil det bliver opdaget gjort ulovligt

her lovforslag bliver det muligt på forhånd at forbyde nye stoffer inden for bestemte stofgrupper og dansk folkeparti mener at det er et meget fornuftigt forslag også set i lyset af den udvikling der

med en målrettet indsats mod de her stoffer der har en alt for stor udbredelse ikke mindst fordi stofferne på det her marked kan være meget uforudsigelige det ene stof kan være mere eller mindre harmløst og det næste kan være voldsomt giftigt

så det kan konstateres om loven får den tilsigtede effekt eller om der er bivirkninger der skal imødegås med de bemærkninger

i at lovgivning om euforiserende stoffer kan følge med udviklingen man fristes til at sige foregribe udviklingen når det gælder det forhold at der i stigende grad udvikles og markedsføres nye euforiserende stoffer som ikke efter den gældende lovgivning er forbudte det har selvsagt været særdeles lukrativt for de bagmænd der tjener tykt på andres beruselse afhængighed ulykke at det har været muligt at lave kopistoffer der falder uden for lovgivningen og det er godt at det med lovforslaget gøres muligt at ændre situationen de euforiserende stoffer dannes jo ikke

sig selv i et eller andet laboratorium det er tilrettelagt det er målrettet det er bevidst og det

klart at der spekuleres i at omgås den nuværende lov når det er sagt så nævner ministeren selv i indledningen til forslaget at der med forslaget kan opstå et retssikkerhedsmæssigt problem fordi man i princippet kan blive straffet for at besidde et stof der er forbudt som en del af en gruppe

den problemstilling er faktisk ikke bare teoretisk men ganske mulig begrundet i den måde kemien opfører sig på nu er det jo sådan at de der producerer og sælger stofferne samt de der efterspørger dem alle ønsker at opnå den euforiserende virkning og det er da heller ikke for at sætte et plaster på det sår at de ikke oplever den tilsigtede virkning at jeg vil fremhæve den her udfordring det er selvfølgelig ud fra en principiel tilgang til at vi som lovgivere altid må værne om retssikkerheden i vores samfund og at der må herske lighed for loke såvel som for thor radikale venstre er dog enig med ministeren i at formålet med

er meget stor risiko ved at indtage og at dette derfor må veje tungere

blive straffet for at fremstille sælge eller besidde et stof som man troede havde en euforiserende effekt men som viste sig ikke at have det radikale venstre noterer sig med tilfredshed at ministeren som led i den almindelige opfølgning på lovgivningen vil føre tilsyn med den virkning som lovgivningen har herunder i forhold til retssikkerheden og om nødvendigt fremsætte forslag med de nødvendige ændringer

supplere det eksisterende system i forhold til forbud mod grupper af narkotika og euforiserende stoffer med et decideret forbud mod hele grupper af såkaldte ensartede stoffer med det her forbud

vil hele grupper af ensartede stoffer blive meget vanskeligere at markedsføre for bagmændene fordi man ikke bare

de seneste mange år været førende i forhold til

at have forbud mod euforiserende stoffer men vi må også anerkende at udviklingen går meget meget hurtigt i forhold til at ændre på den molekylære sammensætning

de enkelte stoffer derfor er der også behov for den her stramning som rent faktisk sikrer at man også på længere sigt kan forbyde grupper af stoffer

danske borgere generelt mod euforiserende stoffer således at det er meget tydeligt hvad der rent faktisk er ulovligt der har været uheldige eksempler på at man ikke har kunnet rejse en tilstrækkelig grad af sigtelse mod folk fordi der simpelt hen ikke har været

den nødvendige lovgivning på plads i forhold til et enkelt stof

lidt i den molekylære sammensætning så med de bemærkninger vil jeg sige fra sfs side

op om at regeringen nu tager den her udfordring op og også giver bagmændene kamp til stregen i forhold til at sætte en stopper for den her udvikling som betyder at hvis man ændrer lidt i sammensætningen af stoffet

så at sige blive lovligt så med de ord vil

ligesom de andre ordførere også give opbakning til det

et principielt spørgsmål i forhold til at synliggøre

mennesker som er afhængige af narkotika og i enhedslisten er vi

er endt i den ulykkelige situation at de er afhængige af et stof

fuldt ud tilslutte mig de bemærkninger der var fra socialdemokraternes ordfører om at vi har et ansvar for altid at række hånden ud til de mennesker og yde en forebyggende indsats for at undgå at unge mennesker ender i den ulykkelige situation

kan også fuldt ud tilslutte mig de bemærkninger der var om at vi har et ansvar for at reducere den skade der er

stofmisbrug vi anerkender at vi som system er udfordret

at der er nogle der er mere lumske end os og som er dygtige til at ændre ved

små dele af den kemiske struktur og så

et nyt stof som ikke er omfattet af et forbud som flere andre ordførere har været inde på

den bekymring som landsforeningen af forsvarsadvokater har udtrykt om at man som borger ikke på forhånd kan vide

ikke er omfattet af et generelt forbud men vi er

at give mulighed for at indføre gruppevise forbud mod euforiserende stoffer vil man forhindre narkohandlere og bagmænd i at ændre lidt på molekylesammensætningen og på den måde smyge sig uden om de enkeltvise forbud mod særlige stoffer men det lovforslag som er på dagsordenen i dag er af flere årsager meget problematisk for det første

lov til at forbyde grupper af ensartede stoffer alene på baggrund af en international anbefaling eller en indstilling fra sundhedsstyrelsen uden at det nye forbud kommer til debat her i folketingssalen for det andet er det betænkeligt i forhold til borgernes retssikkerhed at det med gruppevise forbud bliver uigennemskueligt hvad der er lovligt og hvad der

for det tredje risikerer man med det gruppevise forbud at forbyde stoffer som slet ikke er

jo bare et forbud for forbuddets egen skyld af disse tre grunde stiller liberal alliance

et forbud vil altid være en indskrænkning af borgernes frihed og netop fordi

borgernes frihed at gøre er det afgørende at den demokratiske proces er i orden når noget skal forbydes

lovforslag vil give ministeren beføjelse til alene ved bekendtgørelse og dermed helt uden om folketinget at forbyde grupper af ensartede stoffer hvis bare ministeren har en indstilling fra sundhedsstyrelsen eller en international anbefaling

kan han eller hun uden videre svinge forbudsstokken det er forkert

når en minister får udvidede beføjelser til at træffe afgørelser på egen hånd

et forbud er en stor indgriben i den personlige frihed når man vælger at indføre forbud

der være en parlamentarisk proces hvor man som borger faktisk har mulighed for at gøre indsigelse over for

det har man ikke når ministeren bare uden videre kan bekendtgøre et forbud som politikere bør vi altid træde varsomt med forbud og det er et skridt i den forkerte retning når vi med dette lovforslag giver ministeren udvidede beføjelser for det andet er der nogle retssikkerhedsmæssige aspekter af lovforslaget som vi i liberal alliance er skeptiske over for

princip at borgerne skal vide hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt hvis noget ikke er ulovligt

de almindelige retssikkerhedsprincipper at det er lovligt med dette lovforslag risikerer vi at komme i den situation at man som borger ikke på forhånd kan vide om et stof er omfattet af et generelt forbud mod hele grupper af ensartede stoffer det er ikke holdbart for det tredje skal vi overveje om vi med lovforslaget egentlig bare indfører et forbud for forbuddets egen skyld

udgangspunkt imod forbud særligt forbud der rykker ved borgernes retssikkerhed og forbud der kan besluttes bag lukkede døre uden

derfor støtter liberal alliance ikke lovforslaget

en væsentlig sundhedsmæssig risiko og som er euforiserende det er jo det vi snakker om her det er jo dem som ministeren og ministeriet gerne vil have muligheden for at samarbejde med sundhedsstyrelsen

en væsentlig sundhedsrisiko på markedet

er der en mulighed for at man forbyder stoffer som faktisk ikke er euforiserende så stiller vi os

været inde på her at man nu ligesom er gået den samme vej gennem mange år og det virker tydeligvis ikke der har aldrig været flere stoffer ude i miljøet end der er i dag tilgængeligheden har aldrig været større og alligevel går vi ned ad den samme sti igen

bliver nødt til at have forbud mod hele gruppen i stedet for siger liberal alliance

for at bekæmpe de her euforiserende stoffer

en væsentlig sundhedsmæssig risiko men det synes liberal alliance så ikke

det er ok og at det må vi ikke krænke retssikkerhedsmæssigt er det så bare ok at man markedsfører euforiserende stoffer

det så en del af den her liberale tanke

og det tager vi faktisk alvorligt og så må jeg bare sige nu er man igennem årtier gået i den samme retning man har brugt forbud og forbud og forbud og hvad er resultatet er der kommet færre stoffer nej er der kommet færre stofmisbrugere nej er der stadig væk kriminelle mennesker som tjener penge på det her og som er med til at finansiere kriminalitet som ingen af

så kan man jo stille sig selv det spørgsmål skal vi blive ved med at gå ned ad den samme sti definitionen på sindssyge

gentager det samme mønster igen og igen og forventer at få nyt resultat det er det man gør her

de retssikkerhedsmæssige problemstillinger

det er borgernes retssikkerhed som vi vægter højest

det er jo også blevet fremhævet men har herre joachim b olsen overvejet

at de besidder et stof eller har fremstillet et stof som viser sig ikke at have den euforiserende virkning som de netop ønskede det skulle have de bagmænd som producerer

ønsker at fremstille noget som er euforiserende og sælge

at gøre dem dybt afhængige

herre joachim b olsen og liberal alliance vil beskytte

netop en metode til at gå nye veje og til at sikre at man som kriminel

her problem det er den samme tankegang som spørgeren nu giver udtryk for her fordi

det her forbud kommer ikke til at virke det kommer ikke til at forhindre et eneste ungt menneske

at bruge de stoffer som de efterspørger

så der er ikke nogen pointe der er det bare vi siger og det troede jeg egentlig også var noget de radikale var meget optaget af

må vi vægte borgernes retssikkerhed højest

hele grupper af euforiserende stoffer frem for som i dag hvor forbuddet mod euforiserende stoffer sker enkeltvis med lovforslaget bliver det således muligt at forbyde stoffer

muligt at sætte direkte ind mod nye euforiserende stoffer muligheden for gruppevise forbud mod euforiserende stoffer er betinget af at

ved en indstilling fra sundhedsstyrelsen i høringssvaret fra landsforeningen af forsvarsadvokater fremhæves en bekymring ved at indføre en retstilstand hvor borgerne ikke på forhånd kan vide hvorvidt et stof er omfattet eller ej af et generelt forbud mod hele grupper af ensartede stoffer

i praksis af høringsnotatet fremgår det at sundhedsministeriet blandt andet på baggrund af høringssvaret nu gør mere detaljeret rede

betragtninger ligesom det nu fremgår af bemærkningerne at sundhedsministeriet vil føre tilsyn med virkningen af

folkeparti er tilfreds med disse ændringer og samlet set kan

kommentarer til lovforslaget som har til formål at indføre et system med forbud mod hele grupper af ensartede euforiserende stoffer systemet med gruppevise forbud skal supplere det eksisterende system med enkeltvise forbud mod euforiserende stoffer systemet skal ses som et svar på den udfordring at der i stadig stigende omfang udvikles og markedsføres nye stoffer som ikke er umiddelbart forbudte med gruppevise forbud

det vanskeligere for bagmændene at udvikle og markedsføre nye lovlige stoffer ved blot at ændre lidt på molekylesammensætningen i allerede forbudte stoffer med lovforslagets vedtagelse

jeg som minister for sundhed og forebyggelse kunne indføre forbud mod hele grupper af ensartede stoffer såfremt der foreligger en indstilling fra sundhedsstyrelsen eller en international vedtagelse i eu eller fn regi jeg forventer at sundhedsstyrelsen vil have indstillinger klar så de første gruppevise forbud kan træde i kraft samtidig med lovens ikrafttrædelse det vil sige den første juli to tusind og tolv i debatten er der

og jeg er også opmærksom på at landsforeningen af forsvarsadvokater i

høringssvar har givet udtryk for bekymring i forhold til det retssikkerhedsmæssige

og som landsforeningen altså har forholdt sig til gjort en del mere ud af det retssikkerhedsmæssige i bemærkningerne til lovforslaget

vi vil selvfølgelig følge loven og holde øje med at den virker efter hensigten gør den ikke det

betænkeligt at forbyde hele stofgrupper også selv om det ikke kan udelukkes at der inden for grupperne måtte vise sig at være enkeltstoffer som ikke har euforiserende virkninger den afvejning skal ses i lyset af formålet med det gruppevise forbud nemlig at begrænse udbredelsen af stoffer som det er forbundet med en meget væsentlig sundhedsmæssig risiko at indtage

falder altså således ud

som sagt følge det nøje så

videre velvillige behandling og jeg

meningen med et forbud at folk bruger

udvikling og markedsføring af nye stoffer som ikke umiddelbart er forbudte

at at man ved at ændre lidt på en molekylesammensætning

og de processer vi ellers har så så det er jo en måde at imødegå en udvikling på der ellers ville kunne betyde at vi stod med stadig større problemer det er jo en udvikling vi ser både når vi følger det på europæisk plan

at at der altså er en en stigende udvikling i at man har den tilgang til

når nu vi snakker fn er ude at sige at vi skal til at gå en anden vej

med skadesreduktion når george shultz tidligere

sige at den her strategi med

mennesker tjener milliarder på det her kriminelle

herunder terror gør det noget indtryk

til bekæmpelse af ulovlig narkotika og i forhold til ønsket om at hjælpe misbrugere

hverken udtryk for den samlede indsats og det samlede ambitionsniveau fra regeringens side eller udtryk for at jeg tror at vi med det her lovforslag løser alle problemer men jeg bliver nødt til at sige

ulovlige stoffer ved alene at gå ind og ændre en molekylesammensætning

det er et meget fornuftigt forslag der giver de nødvendige redskaber der skal til

en en ny udvikling som ikke er noget jeg har fundet på er et problem det er noget vi hører

fra de internationale organer der også arbejder med det her

gør indtryk det spørger ordføreren også om det gør meget stort indtryk på mig

følge kampen mod narkotika rundtomkring i verden hvor det jo har meget store konsekvenser og koster rigtig meget når vi snakker om menneskeliv både indirekte og direkte

forhandlingen er åbnet herre hans andersen som ordfører for venstre

tusind og elleve en ændring af sundhedsloven den indebærer at specialiseret ambulant behandling altså vederlagsfri optræning på øfeldt centret til patienter med varigt svært fysisk handicap per første januar to tusind og tolv bliver omfattet af sundhedslovens § ni og halvfjerds om sygehusbehandling i stedet for

hundrede og fyrre b om kommunal behandling med det opfølgende lovforslag foreslår regeringen at der fastsættes bestemmelser vedrørende specialiseret ambulant behandling på øfeldt centret som svarer til bestemmelserne for specialinstitutionerne omfattet af sundhedslovens § ni og halvfjerds stykke

for det første skal § fem og halvfjerds stykke tre udvides til også at omfatte øfeldt centret

regionsrådet i de regioner hvor øfeldt centret har en afdeling indgår driftsoverenskomst med øfeldt centret om specialiseret ambulant behandling af personer med varigt svært fysisk handicap det forudsættes i de almindelige bemærkninger til lovforslaget at personkredsen for specialiseret ambulant behandling svarer til den personkreds der i dag kan modtage vederlagsfri optræning efter § hundrede og fyrre b i sundhedsloven

for det andet foreslår regeringen at sundhedslovens § to hundrede og fem og tredive stykke fire udvides til at ministeren også for øfeldt centret skal fastsætte

specialiseret ambulant behandling efter § ni og halvfjerds stykke

disse lovændringer ikke har økonomiske konsekvenser for det offentlige i forhold til den

situation fordi den økonomiske ramme som i dag er gældende på området kan fastholdes den kan altså fastholdes med forslaget om at ministeren fastsætter en økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling

venstre vil som udgangspunkt se positivt på denne lovændring lovændringen sikrer nemlig at den gode specialiserede ambulante behandling på øfeldt centrene kan fortsætte i to tusind og tolv der er dog to aspekter i sagen der efter vores opfattelse ikke er belyst tilstrækkeligt endnu

målgruppen altså hvilke patienter

omfattet af lovændringen

danske patienter og danske handicaporganisationer har ikke afgivet høringssvar og det finder jeg er er uheldigt men der er jo en årsag for høringsperioden var ultrakort

høre fra organisationerne

vil venstre se frem til det kommende udvalgsarbejde med lovforslaget

vi ind for at man uanset baggrund og handicap skal kunne leve et sundt og aktivt liv hvert år invalideres mennesker i ulykker eller ved sygdom og for nogle er det sådan at den intense træning som gives på øfeldt centrene giver dem mulighed for igen at leve et liv

eller sygdommen var indtruffet desværre er

har forhindret nogle af de mennesker som ellers med lægehenvisning er blevet henvist til øfeldt centrene i at komme frem til træningen og af den årsag var det sådan at vi her i foråret i april to tusind og elleve var med til at lave et lovforslag der medførte at man nu flytter

specialiseret ambulant behandling under § ni og halvfjerds stykke tredje

centrale paragraffer i lovgivningen

kunne aftale en økonomisk ramme mellem regionerne og øfeldt centret og det er så det vi retter op på med det her lovforslag som jeg siger er af forholdsvis teknisk karakter

også med nogle af de ting som den tidligere ordfører var inde på

i mange år og det er en sag som jeg ser lidt ambivalent på

høringsberettigede et par dage til at svare

det hvis der er sjusk i det her rammer regeringen og ikke patienterne øfeldt centrene har hjulpet utrolig

og det skal de selvfølgelig blive ved med

i dansk folkeparti sat fokus på genoptræning og rehabilitering og vi arbejder konstant med

hjælpe alle de her grupper

for vederlagsfri fysioterapi

kom med ind under for et par år siden vi har arbejdet med at der kom en handlingsplan for apopleksi

sat penge af til rehabilitering og til rehabilitering af hjerneskadede vi havde også sat nogle flere penge af i

til noget da regeringen ikke har valgt at videreføre to hundrede million

gør de også andre steder

er nye regering der kommer med et forslag som det her

fri og lige adgang til sundhedsvæsenet og et opgør med privatejede institutioner

er kun et tilbud handicappede som bor øst for storebælt hvilket er et problem for de patienter som måske ønsker et tilsvarende

jeg godt lige vide hvilke planer regeringen har

de borgere som bor vest for storebælt samt hvilke planer regeringen har for

forslaget var jo i starten beregnet på at

stillet en række andre spørgsmål som vi håber at vi kan få et fornuftigt svar på

så andre handicappede kan få det samme gode som

derefter vil vi tage stilling til om vi kan

af sundhedsloven som en rent teknisk lovændring der følger op på lov nummer tre hundrede og syv og tyve af attende april to tusind og elleve vedrørende øfeldt centret der er simpelt hen tale om at vi

orden i vores klæder så loven kan virke efter hensigten og så der kan indgås driftsoverenskomst mellem regionen og øfeldt centret

det her er en teknisk opfølgning på lovforslaget som et flertal uden om den daværende regering vedtog i i

bestod i at løse en gruppe handicappede patienters behov for specialiseret behandling og dermed også som en sidegevinst at se på det transportbehov

er en vanskelig sag specielt fordi man flytter

de forskellige paragraffer derfor medgiver jeg fuldstændig

dansk folkepartis ordfører var inde på

jeg tror vi var mange der håbede på ville blive løst med vedtagelsen af l

i april to tusind og elleve det har så vist sig efterfølgende at der simpelt hen er nogle tekniske dele af det her som skal sikres for at man reelt set kan gennemføre det lovforslag

vedtog i foråret derfor har

at det er af teknisk karakter

er et spørgsmål om at vi reelt set kan føre l seks og fyrre fra foråret ud i livet

der også fra sfs side opbakning til det det er helt afgørende at vi sikrer den her gruppe handicappede patienters mulighed for

godtgørelse for transport og det er det vi forhåbentlig

gerne medgive at høringsfristen har været utrolig kort

ønsket sig at vi havde været længere i processen men der må man

der har været et regeringsskifte og at der har været problemstillinger med l seks og fyrre som jeg tror ingen af os

var klar over var så store som de var og derfor er det

sikrer en gruppe patienter

muligheder i form af transport og derfor glæder jeg mig

en utrolig stor effekt for nogle af de patienter som har modtaget behandling på centrene og har gjort at patienter

fri for invaliderende smerter og har fået livskvalitet og livsglæde tilbage jeg kan forstå at det er en sag som har en længere historie

det er positivt hvis vi med det her forslag kan få de sidste ting på plads som kan sikre at de patienter som visiteres til behandling på øfeldt centrene

igen bliver stillet lige så godt som de var

de patienter som bor vest for storebælt

interessant og vi vil gerne være med til at følge hvordan man kan udvide rettighederne

de patienter der kunne have gavn af lignende tilbud der men uagtet at det der ligger i dag følger op på den problemstilling der var med det tidligere forslag vil vi gerne gå positivt ind i det videre arbejde

tidligere lovændring vedrørende

stemmer vi naturligvis også for

blot sige at det her lovforslag jo er en teknisk opfølgning på et lovforslag som blev vedtaget i foråret to og elleve på den baggrund

lovforslag som alene skal følge op på det lovforslag vedrørende øfeldt centret som blev vedtaget af folketinget i foråret

jeg ser frem til udvalgsbehandlingen og og vil naturligvis stille

spørgsmålet i forhold til tidsrammen for behandlingen af det her forslag det

er ønskværdigt med en forceret proces det er ikke ønskværdigt at ikke alle har mulighed for at indgive høringssvar inden vi

fra ministeriets side prioriteret at kunne have en grundig dialog

betyder det her jo også at vi vil lægge os i selen

til de høringssvar der ikke er kommet

om egenkontrol og pligt til oplysning og undersøgelse efter det nye rohs direktiv det betyder bla

virksomhederne producerer eller sælger overholder fastsatte krav og at virksomhederne får information om hvordan de skal handle hvis de finder ud af at varerne ikke overholder eu kravene det betyder endvidere at vi forhindrer farlige og sundhedsskadelige varer

i venstre støtter vi naturligvis op om at forhindre farlige og sundhedsskadelige varer vi støtter også op

duks i klassen når det gælder om implementering af eu lovgivning og det skal vi være stolte af og det skal vi fortsat sigte mod også

det her direktiv men en ting er at implementere noget andet er

en overimplementering som ministeren lægger op til med dette lovforslag vi mener ikke at det er i orden at danske regler for hvilke varer der skal være omfattet af rohs direktivet er langt mere udtømmende end i de andre eu lande i disse tider hvor økonomien er trængt har vi

ikke råd til at vores konkurrenceevne endnu en gang svækkes på grund af overambitiøse mål hvis lovforslag l en og fyrre gennemføres som det foreligger så vil det

negative erhvervsøkonomiske konsekvenser for en del af de berørte virksomheder i venstre vil vi meget gerne at rohs direktivet bliver implementeret men vi er nervøse for og vi er imod at anvendelsesområdet

langt bredere end direktivet og eu reglerne kræver hvis danske

producenter oplever skærpede krav vil vi jo risikere at de blot lægger deres produktion uden for landets grænser det bliver eus miljø ikke bedre af danske virksomheder bliver stillet ringere og den danske samfundshusholdning mister omsætning endvidere ser vi

henholdsvis tilsynsmyndighedens beslutning

om at destruere beslaglagte produkter og tilsynsmyndighedens beslutning om at lade foranstaltningerne udføre for den ansvarliges regning det må siges at være noget udemokratisk at man ikke har den her klageadgang så opsummeret

en gennemførelse af direktivet i danmark men vi støtter ikke

at det her er en overimplementering jeg foretrækker at bruge ordet overgennemførelse

man vil stemme for en gennemførelse af eu direktivet men

overgennemførelse en overimplementering hvad betyder det helt konkret i forhold

især fordi det har forbrugerbeskyttelseselementer i sig men som jeg også sagde

stillingtagen til det endelige forslag indtil vi under udvalgsarbejdet har fået stillet nogle spørgsmål til hvor meget

vi kan se på høringssvarene at der er nogle der er nervøse for det her både dem der håndterer produkterne og dem der producerer produkterne så vi har en række spørgsmål til det her inden

at man ønsker at stille spørgsmål om det her

hvor står venstre så vil man så stemme for

modstandere af at vi laver en overimplementering på det her område som betyder at håndtering af produkter eller produktion af produkter

foregå et andet sted end i danmark den endelige stillingtagen kan jeg altså ikke sige

vi har haft udvalgsbehandlingen og vi har fået svar på en række spørgsmål

den her overimplementering er og hvor det nøjagtigt

allerede i dag at der er rigtig mange miljøfremmede stoffer i

det er meget ofte skidt for forbrugerne og det er også meget ofte skidt for miljøet også

i tilfælde af at det så bliver bortskaffet meget ofte desværre ulovligt men

det her lovforslag sikres jo så at det

elektroniske og elektriske udstyr der er med

så forhåbentlig slipper for bly og cadmium og kviksølv og flammehæmmere og så videre i det her udstyr der er også nogle skærpede håndhævelsesregler samt et større krav til egenkontrol for producenter importører og forhandlere

tror jeg da også og håber på at der kan være en bred opbakning til

som vi altid har været ekstremt meget optaget af at der ikke findes sundheds og miljøfarlige produkter på de hylder hvor danskerne køber ind og at det heller ikke findes ude i virksomhederne så derfor synes vi

er et meget rigtigt og meget vigtigt skridt i den rigtige retning og derfor støtter vi jo selvfølgelig også det her

miste arbejdspladser miste omsætning i i danmark

lave den skærpede tilgang til bureaukrati og til kontrol og

samtlige regler om håndtering af disse produkter i

der skal gennemføres på eu plan

kan man også se omme bagi at det har meget begrænsede samfundsøkonomiske konsekvenser

dem der rent faktisk går ind og siger at nu laver vi også en aktiv miljøpolitik på det

vi gør det måske lidt hurtigere end andre rent faktisk går ind og vinder arbejdspladser går ind og vinder konkurrencekraft og går ikke ind og taber konkurrencekraft dem der taber konkurrencekraft det kan vi se hver gang vi har sådan noget her er rent faktisk dem der altid er den sidste dreng i klassen og dem der ikke kan få den bageste del af legemet med og derfor synes jeg at det er glimrende at der nu bliver rykket på det her

og den røde blok er fuldstændig ligeglade med

det siges at det har små konsekvenser hver eneste gang eu skal blande sig i nogle ting og hvor det er at man

er tilfældet her man indfører man kan sige skærpede krav man kan sige

er blevet sagt før at danmark er duks hver eneste gang med det resultat at vi taber arbejdspladser i danmark men det er herre torben hansen og de andre på den røde fløj totalt ligeglade med jeg vil gerne sige at

det vigtigt at man har lige vilkår når man skal konkurrere ude i verden

at eu synes at her er der nogle ting der skal strammes op på men det skal altså være sådan at alle lande

får vi den her overimplementering blandt andet i danmark

bliver lagt op til her en anden ting som jeg synes er stærkt kritisabelt her

er klageadgangen altså

bevise at han er uskyldig og fremskaffe dokumentation

myndighederne bare destruere

de kommer med nogle af de

sige papirer som borgerne efterspørger så man kan sige at retfærdigheden

betænkeligt som vi ser det i dansk folkeparti

tage hånd om de skadelige stoffer er rigtig godt det hilser vi også velkommen

der har fået nogle af de her produkter som indeholder skadelige stoffer selvfølgelig skal

for os er det også meget vigtigt at sige at når

også lytte til dem og sørge for

så vi skal tænke på at det her

konsekvenser som nogle henviser til det

er jo tydeligt at mange gange har den

overblikket over hvad det var de sagde før valget

de ligesom kunne se at konsekvenserne var og nu efter valget

på at når der står at det har så små konsekvenser så viser det sig nok senere at det har store konsekvenser flere arbejdspladser rykker ud af danmark men det bekymrer åbenbart ikke den røde blok man er fuldstændig ligeglad med arbejdspladserne jeg tror at den samlede befolkning tænker lidt over i den her tid hvor der er

bevare også nogle arbejdspladser i danmark i stedet for at sende dem ud af landet men der

meget nøje i udvalgsarbejdet for vi mener der er en del spørgsmål der skal stilles til hvad det

man gør ud over det der er nødvendigt det mener vi at vi skal have penslet ud

så bliver den danske forbruger jo ladt ladt i stikken her derfor er det vigtigt ligesom at fastholde at overimplementerer vi er det lig med

de andre lande i eu så vil det betyde

er det selvfølgelig arbejdspladserne i tyskland der bliver

sige fremmet i stedet for i det danske

sige vi skal have ens regler der gælder i hele eu hvis det er

bekæmpe det men vi skal bare passe på med at vi ikke går for langt foran selv her her og dermed udflager nogle af

dohrmann ikke her over

få den diskussion ind også når der hele tiden bliver talt om arbejdspladser

fuldstændig ligegyldigt hvor den her overimplementering finder sted

der er tale om at det her kommer til at koste arbejdspladser man gør noget mere i danmark end man gør i alle de andre lande

konkurrence det synes jeg

have det her eu system som alle er så glade for herinde selv herre per clausen nu

de produkter som er tilladt i ét land ikke er tilladt i et andet land så derfor er det vigtigt at sige at

i danmark og omvendt der hvor man

som måske bevæger sig noget på kanten af hvad

reglerne er de samme kravene samme over hele eu

til et spørgsmål om at arbejdspladserne så sejler ud af landet

i et retssamfund og i orden samfund og det må da også gælde for dansk folkeparti

destruere de her varer spørge herre torben hansen om han synes det er særlig betryggende

den enkelte virksomhedsejer i danmark at man på det her område slet ikke får mulighed for at agere der synes jeg jo at

arbejdspladser fordi nogle siger

så vil vi hellere lægge vores fabrik

syd for grænsen i stedet for at have den i danmark så man kan sige at det er en overimplementering som vil have en konsekvens men det betyder åbenbart ikke noget for den røde blok at det koster arbejdspladser det er de såkaldt små konsekvenser som man ikke lige kunne læse ud af lovforslaget her men som vil betyde at færre er beskæftiget i danmark i den her økonomiske situation hvor alle jo egentlig gerne

lande

sådan set også siges at der kun er ti dage til at reagere

hvad det så lige er borgeren kan nå at foretage sig man

hele det her bevisbyrdearbejde

uden at der sker noget er det rimeligt kan man spørge nej det er det ikke selvfølgelig

får rimelige vilkår at arbejde under og der er det bare

overhovedet ikke noget med grænsekontrollen at gøre vi synes

det er fint at man finder nogle af de her ting som er ulovlige og som man så vil have undersøgt men man skal altså give virksomhederne

i det her lovforslag er der jo lagt op til at hvis en myndighed vurderer

at fremskaffe den dokumentation

de her virksomhedsejere der kunne man da godt sige at der skal være et vist tidsrum inden

kemikalier som indeholder to elementer krav til virksomheders egenkontrol og oplysnings

skærpede regler om håndhævelse af loven det jeg synes er det vigtige her er

at der bliver lagt vægt på at forbrugerne skal kunne undgå farlige stoffer og kemikalier i produkter som findes i handelen det kan der forhåbentlig ikke være nogen i det danske folketing der er imod det er i hvert fald noget som det radikale venstre lægger meget vægt på

elektronik og elektrisk udstyr og ikke bare makeup og hårshampoo og hvad vi ellers kan

nu kommer der så en hjælp i form af en mærkning derudover er

håndhævelse det er jo

at vi kan dokumentere at der ikke er

cadmium kviksølv og flammehæmmere

egenkontrol en oplysningspligt

sandsynlighed for at producenter på den måde

at egenkontrol ikke er nok

er et eu direktiv og anvendelsesområdet bliver

udvidet til elektronik og

falder over i butikkerne men det ligger altså helt i tråd med regeringsgrundlaget hvor der står at regeringen lægger vægt på at undgå at der er farlige stoffer og kemikalier i forbrugerprodukter og det er også

med det her lovforslag fjernes farlige kemikalier fra elektrisk udstyr det skal sikre forbrugerne og sikre muligheden for genanvendelse af ressourcer lovforslaget består af to elementer dels implementering

rådets forordninger om vaske og rengøringsmidler og om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter håndhævelsesdelen består af tre tiltag det skal være muligt at tilbagekalde ulovlige varer myndighederne skal kunne beslaglægge ulovlige varer og tilsynsmyndigheden skal kunne gennemføre et påbud hvis en virksomhed ikke frivilligt

farlige kemikalier og stoffer

af enhedslistens højt prioriterede områder når vi snakker om miljø og det som er en del af det her forslag nemlig

arbejde i eu for bedre regler men også gå videre i danmark

købet huske at herre dohrmann et par gange har været positiv over for tanker om at man skulle gå længere i danmark end man kunne komme igennem med i eu det var dengang herre jørn dohrmann talte om at eu sådan slæbte på fødderne i miljøsammenhænge nu går det åbenbart for stærkt for dansk folkeparti nede i eu eller i hvert fald er det meget vigtigt at det ikke går hurtigere i danmark

man jo bare konstatere at det åbenbart er herre jørn dohrmann der er blevet meget eu begejstret

nu er det sådan eu reglerne der er det eneste rigtige og hvis man på nogen som helst områder bevæger sig en lille smule hurtigere og en lille smule mere effektivt end man gør i eu så er det rigtig skidt

øvrigt det var karakteristisk for både venstres og dansk folkepartis indlæg her i debatten at de var vældig bekymrede for beskæftigelsen vi hørte så ikke rigtig nogen konkrete eksempler på hvad det var for elementer i det her lovforslag der ville øge

betragtning om hvad overimplementering i teorien kan betyde og der kunne

en lidt anden opfattelse end venstre og dansk folkeparti og det kan vi godt diskutere ved lejlighed men i dag er det interessante vel hvad det er for elementer i dette lovforslag som skal fjernes for at man ikke løber nogen risiko for at der forsvinder arbejdspladser

når der i bemærkningerne til lovforslaget står at det ikke har nogen

eller også er det sådan at dansk folkeparti og venstre i virkeligheden vil beskytte de virksomheder der overtræder reglerne mod at blive afsløret det er jo interessant hvis det er det der er synspunktet

delvis bliver opfyldt af det her eu direktiv og det synes vi jo sådan set er positivt og godt men diskussionen her i dag har i hvert fald vist at den tendens vi har set i tidligere regeringer til at forsøge at slippe så nemt som muligt om ved eu direktiver

der så ikke tale om her og det er vi også glade for

også sige at efter vores opfattelse er det rigtig positivt og rigtig fornuftigt

reglerne overholdes pointen er jo nemlig den at hvis man ikke sikrer sig mod at reglerne overtrædes sker der jo ikke nødvendigvis

arbejdspladserne flytter til udlandet nej så betyder

ikke overholder reglerne får en konkurrencemæssig fordel

rejst spørgsmålet om klageadgang det fremgår af bemærkningerne at den klageadgang der er her er den der plejer at være på miljøministeriets område det vil vi jo gerne gå ind og se på i udvalgsarbejdet og hvis det er sådan at nogle for eksempel tidligere regeringspartier har den opfattelse at man har forsømt at give borgerne klageadgang sidste ti år og derfor vil rette lidt op på det nu man

men udgangspunktet er vel at der skal være de samme regler på det her område som der generelt er i

at man ikke ønsker virksomheder i

herre per clausen ligesom siger

skal ikke være lige vilkår i

derfor må jeg bare konstatere jeg ved ikke

at når herre per clausen er blevet så glad for

eu skyldes det alene at man kan sige at det

også i eu sammenhæng eller har det slet ingen betydning

som får større sikkerhed større tryghed og mere information og også får en sikkerhed for at den mærkning der er er korrekt og en sikkerhed for at der gribes ind over for farlige stoffer det betragter vi faktisk i

som et stort fremskridt selv om det som sædvanlig når det er eu går for langsomt men pointen er at for dansk folkeparti går

dohrmann at hvis han kan nævne bare et element i det her lovforslag som skal fjernes for at vi kan undgå at der forsvinder arbejdspladser

må vi jo snakke om det men det er umuligt at diskutere de meget generelle

jeg opfatter svaret som om

nu kun får ganske få dage til at reagere eller også i nogle tilfælde det vil vi temmelig sikkert se

lov til at reagere fordi myndigheden bare træffer den beslutning

det skal destrueres man får

vil sikre at der er en ordentlig klageadgang for alle i det her land i stedet for

ligesom kun lader myndighederne beslutte hvad

dohrmann har opgivet at føre nogen som helst form for dokumentation for at der skulle være elementer i det her lovforslag som vil flytte arbejdspladser ud af

forhold til det her lovforslag skal vi generelt diskutere klageadgang

men det nytter ikke noget når herre dohrmann nu forsøger at få det til at fremstå som om det her lovforslag indeholder nogle særlig grimme overgreb på klageadgangen nej klageadgangen er præcis den samme som i de lovforslag som

sidste ti år har stemt for

det der står i rohs direktivet

krav til bureaukrati til kontrol til administration osv

men de anfører direkte at når det rulles ind over resten af kemikalielovgivningen herhjemme

at det giver en risiko for at

hvor man i øvrigt har fælles regler med seks og tyve lande i stedet for i

være mindre kontrol med om reglerne bliver overholdt end det som der lægges op til

overholder reglerne det er til fordel for de virksomheder

sådan set klart jeg definerede

med på at man overruler dansk lovgivning på det her område

på andre dele af kemikalielovgivningen og så bruger eu lovgivningen i stedet for det er det der giver nogle virksomheder problemer

ikke ens konkurrenceregler og så er det mere belastende at producere i danmark

skærpede kemikalielovgivningen i danmark vi har også stillet krav om at man gjorde kontrollen mere effektiv at regeringen så bruger et eu direktiv som undskyldning for at gennemføre noget som enhedslisten har krævet i årevis

vil være rigtigt og fornuftigt og så er det min klare opfattelse

det herre torben hansen sagde at i et land der bestræber sig på at være i spidsen på det her område

betydelig større mulighed for at sikre udvikling og beskæftigelse end hvis man forsøger

på hans vegne i lighed med mange andre lovkomplekser

som medfører mere kontrol og tilsyn med virksomhederne og med øgede administrative og økonomiske konsekvenser liberal alliance finder det uklart hvor omfattende kravene bliver og hvor meget virksomhederne

præcis lige i hele eu

ikke noget at have nogle regler ude i europa

godt at man kan finde landbrug i polen og andre steder hvor de her

at vi mister danske arbejdspladser

synes at

myndigheder som ser igennem fingre med de her ting så nytter det jo ikke noget at vi altid skal være duksedrenge

på eu plan sørge for at det bliver gjort overalt men det gør det ikke det er jo bureaukratisk snak når det ikke sker ude i virkeligheden så betyder det her at det koster danske arbejdspladser

det bliver dyrere at producere i danmark

på lige vilkår det er virkeligheden

i hele det her lovforslag eftersom det oprindelig skulle en anden ordfører

på det principielle plan mener liberal alliances ordfører ikke at på de områder hvor vi laver lovgivning er det også meningen at lovgivningen skal følges

har man også noget kontrol og at det sådan set ikke er for kontrollens skyld men for at sikre

politikere sidder herinde og slår i bordet og siger

den ikke bliver det alle steder

har nogle lidt andre fortolkninger af de her ting eller

ikke noget at vi hele tiden går forrest og hele tiden bliver ved med

at implementere lovgivning som ikke bliver overholdt alle steder så må man jo lige træde

de lande i europa som ikke gør det her inden vi selv altid går forrest

heller ikke have love der skal kontrolleres eller efterleves eller skal vi i danmark vedtage de love på baggrund af eu direktiver

eu er det sådan at vi skal slække på håndhævelsen af

end man gør i andre eu lande jeg tror at dansk landbrug har den

konkurrere på lige vilkår og når de så kigger ud i verden og ser at det

at de finder det ganske problematisk jeg

det ene er en gennemførsel af eu regler om egenkontrol og oplysnings og undersøgelsespligt efter det nye

direktiv formålet med direktivet er at begrænse brugen af bestemte farlige stoffer

i elektrisk og elektronisk udstyr det sker blandt andet ved at der stilles krav til virksomhederne om hvordan de skal indrette deres produktion og sikre at deres varer overholder fastsatte krav

skal handle hvis de finder ud af at varerne ikke overholder kravene

tilsynsmyndighederne de nødvendige håndhævelsesmuligheder hvis der er varer på det danske marked som ikke overholder reglerne

det overordnede formål at fjerne seks navngivne kemikalier fra endnu mere elektronik det skal gøre forbrugerne mere trygge og det skal sikre at vi i højere grad kan genanvende de værdifulde ressourcer vi bruger i elektronisk udstyr

lovforslag er et af de mere tekniske og derfor vil jeg gøre lidt ud at opsummere lovforslagets indhold lovforslaget består af

to hoveddele den første del omhandler rohs direktivet og den anden del omhandler skærpet håndhævelse helt konkret forbyder rohs direktivet brugen af kviksølv cadmium bly hexavalent chrom

elektrisk og elektronisk udstyr det betyder ikke kun miljøforbedringer og øget forbrugertryghed på kort sigt det åbner også op for genanvendelse af de kostbare metaller og andre værdifulde ressourcer som ikke længere indeholder farlige stoffer det nye direktiv udvider anvendelsesområdet så mere elektrisk udstyr bliver omfattet og der stilles samtidig større krav til virksomhederne om blandt andet egenkontrol dokumentation og registrering i dag er der ikke hjemmel i kemikalieloven til at stille de nye krav til virksomhederne og derfor indeholder dette lovforslag bemyndigelse til at fastsætte regler om egenkontrol samt oplysnings og undersøgelsespligt den anden del af lovforslaget skal øge forbrugernes sikkerhed ved at skærpe håndhævelsen håndhævelsesdelen består af tre tiltag som jeg vil uddybe om

første skal det være muligt at tilbagekalde ulovlige varer direkte fra forbrugerne for det andet skal myndighederne kunne beslaglægge ulovlige varer for det tredje skal

tilsynsmyndigheden kunne gennemføre et påbud hvis en virksomhed ikke frivilligt efterkommer det håndhævelsesdelen er blandt andet nødvendig for at overholde eu retten myndighederne vil med lovforslaget fremover kunne tilbagekalde ulovlige stoffer direkte fra forbrugerne og ikke kun fra forhandlerne virksomheder via sms mail eller internet kunne informere forbrugerne om

hvordan de skal aflevere bestemte farlige eller meget miljø og sundhedsskadelige produkter det er vigtigt for mig at understrege at bestemmelsen kun skal bruges i de særlige situationer hvor der er tale om akut eller overhængende risiko

for blandt andet at dæmme op for ulovlig import af pesticider indebærer lovforslaget at myndighederne får stærkere håndhævelsesmidler til øjeblikkelig at fjerne ulovlige pesticider hos både detailleddet transportfirmaer og

er især vigtigt for at imødegå et øget incitament til ulovlig eksport i forbindelse med indførelsen af en pesticidafgift det sidste tiltag i lovforslagets håndhævelsesdel skal give tilsynsmyndigheden mulighed for hurtigt og effektivt at håndtere en situation hvor en lovovertræder nægter at følge myndighedernes indskærpelse eller påbud i den situation skal tilsynsmyndigheden fremover selv kunne gennemføre det påbud der er givet det bidrager til en effektiv og hurtig håndhævelse så vi sikrer at miljø og sundhed ikke lider skade fordi en virksomhed ikke vil leve op til kravene lovforslaget indebærer at vi sikrer de nødvendige lovhjemler til at implementere rohs direktivet samtidig styrker vi håndhævelsen så forurenende forhold kan stoppes hurtigt og effektivt og flere grupper af elektrisk og elektronisk udstyr omfattes på den måde bidrager lovforslaget til at der kommer færre miljøfarlige stoffer ud i miljøet

at genanvende de værdifulde materialer og ressourcer der er i det elektriske og elektroniske udstyr

bedt om ordet det skete lige i det øjeblik jeg kiggede væk

af med bly cadmium brandhæmmere og hvad de her farlige stoffer

er sådan set om ministeren er enig i som herre per clausen udtrykte det at regeringen bruger rohs direktivet til at rulle kravene til administration

ud over resten af den danske lovgivning om kemikalier er det rigtigt forstået

det ville vælte ud med arbejdspladser og at vi overimplementerede rohs direktivet faktum er at vi implementerer rohs direktivet som man gør i alle andre lande og så siger vi at i danmark går vi ind for lov og orden vi går ind for

håndhæve hvis der for eksempel er vaskepulver på hylderne der er farligt og så siger vi

bly cadmium kviksølv som er meget farligere

det er mærkeligt at man skal kunne beslaglægge vaskepulver men ikke

har en række virksomheder der er producenter herhjemme af de her produkter som eksporterer til hele eu og de skriver direkte til os det her giver os øgede administrative og bureaukratiske omkostninger omkostninger til flere analyser af produktet end vores konkurrerende lande i det øvrige eu derfor er vi nervøse for vores konkurrencesituation har ministeren slet ikke den nervøsitet

det er vigtigt for os at forbrugerne er beskyttet ordentligt så når der er nogle produkter der er forbudt skal de ikke kunne købes i danmark og det er den håndhævelse vi skærper nu

skal vi være meget præcise i det her for at sikre at vi ikke kommer til at lave noget der skaber unødigt bureaukrati og det tror jeg at vi kan få en fin diskussion om men sådan rent principielt

ikke se at vi i det her folketing i hvert fald ikke med venstre

til at landinspektører kan drive virksomhed under samme selskabsformer som andre liberale erhverv som for eksempel advokater revisorer

at oprette partnerselskaber samt holdingselskaber

diverse ændringer i landinspektørlovens bestemmelser

er det jo kun glædeligt at der sker yderligere liberalisering det vil jo som altid betyde at der skabes bedre rammevilkår for branchen og at mulighederne også for generationsskifte

vi er også glade for at der nu sker en forlængelse af fristen for at klage til landinspektørnævnet det ser vi absolut som en styrkelse af demokratiet og det er med til at legitimere den her

aktivitet så derfor støtter venstre

det sikres at landinspektørvirksomhed kan drives under tidssvarende vilkår

klagefristen til landinspektørnævnet bliver hævet fra seks til tolv måneder så det er et meget fint forslag det har opbakning i branchen og det har også en meget varmhjertet opbakning

dem der skal lave et generationsskifte meget hårdere

er lagt op til her så vi hilser

den nye regering selv har fundet på det er noget der er taget fra den gamle regering men det er da fint at

har lidt at lave lave frem for at

vente endnu længere tid på et lovkatalog som først lige er sendt ud nu

vil på miljøområdet men det her er

i hvert fald en tilrettelse som vi hilser

men vi synes det er et vigtigt element at man har udvidet

giver bedre mulighed for at klage men det man godt kunne

lidt i det her lovforslag selv om det ikke er stort

står ikke mål

de ikke gør det på den på den rigtige måde så der kunne ministeren jo overveje om man der skulle følge den normale praksis på for eksempel trafikområdet som får en fordobling nu

første januar så hvis

regeringen mangler penge på det område kunne man da kigge lidt på den bødesats det er nok ikke særlig tit den bliver anvendt

tidssvarende så de kan bruge samme selskabsformer som andre liberale erhverv

at man hæver klagefristen fra seks måneder til en år alle høringssvar er i øvrigt også positive

lovforslag hvor formålet er at forbedre de generelle rammevilkår for landinspektører og skabe en mere tidssvarende regulering af de selskabsformer som landinspektører kan drive virksomhed under lovforslaget er

og i et samarbejde med miljøministeriet og med dette lovforslag vil landinspektører have mulighed for at drive virksomhed på samme måde som for eksempel revisorer og advokater det vil sige som kommanditaktieselskaber ogeller holdingselskaber lovforslaget indeholder også en forenkling af de sanktionsmuligheder som landinspektørnævnet kan gøre brug af og derudover er klagefristen blevet justeret i mere rimelig retning sf støtter

til de meget udmærkede indlæg der har været indtil nu enhedslisten støtter det her lovforslag

hører også at staten så vidt muligt ikke skal sætte forhindringer op for den måde man vælger at organisere sig på vi kan derfor støtte dette forslag som er med til at gøre landinspektørfaget tidssvarende således at landinspektørerne kan drive deres virksomhed under samme selskabsformer som andre liberale erhverv det er helt fornuftigt og

på høje tid at der også her kan oprettes partnerselskaber og holdingselskaber hvorved generationsskifte finansiering med videre forbedres

forbedre de generelle rammevilkår for landinspektørbranchen og dermed sikre bedre muligheder for branchens vækst og udvikling forslaget ligger dermed i tråd med regeringens politik på erhvervsområdet

som tilsvarende liberale erhverv for eksempel advokater og revisorer

hvis landinspektørvirksomheder får mulighed for at oprette partnerskaber og for at eje holdingselskaber kan det lette generationsskiftet og understøtte udviklingen i branchen lovforslaget ændrer ikke ved landinspektørens ansvar i forhold til kunden

landinspektør hæfter fortsat personligt og solidarisk sammen med selskabet over for kunden og skal også være dækket af en ansvarsforsikring ud over denne modernisering af vilkårene for at drive landinspektørvirksomhed foreslås tre mindre ændringer i forhold til landinspektørnævnet de handler alle tre om at opdatere bestemmelserne om nævnets virke så det blandt andet sikres at nævnet fortsat har en høj faglig ekspertise og at der er en rimelig

jeg ser frem til en god og konstruktiv viderebehandling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

forhandlingen er åbnet og den første taler er ordfører

i økonomien det er godt at man gør en indsats for at sikre mere ansvarlighed og mere disciplin og en større solidaritet jeg sagde

jeg netop er glad for at eu viser handlekraft og reagerer på krisen og at det farligste for europa netop vil være hvis man ingenting gør

og faktisk har prøvet at handle i noget tid i forhold til den globale

traktatændringer mange steder i dag og den vi drøfter nu her er ganske vist en meget begrænset og noget teknisk ændring af traktaten

at eurolandene kan etablere en stabilitetsmekanisme hvis det skønnes strengt nødvendigt og det har det jo med al ønskelig tydelighed vist sig at være jeg vil ikke gøre mit

jo ret beset en justering der skal laves fordi vores tyske venner og naboer

da vi står uden for eurosamarbejdet men som bekendt skal alle traktatændringer ratificeres af alle

intet problem med tiltaget den indirekte betydning for danmark af

stadfæster mere finansiel stabilitet i eurozonen hilser vi

har stå uden for venstre kan således støtte det af

om ordføreren mener at ændringen

første januar to tusind og tretten det vil sige om en år

om yderligere traktatændringer

om at man skal have det her redskab som gør at man

får den her teknikalitet på plads så vil være vanskeligt for primært tyskland at kunne være med til de her tiltag som skal foretages så derfor ser

skridt videre

kan komme videre

være små traktatændringer og når man siger små traktatændringer

det i mine øjne altid et udtryk for at man helst vil undgå en folkeafstemning om noget som helst

at man kan gøre det man taler om nu selv om

så er det nødvendigt med det her tiltag og

man går ind og regulerer hvordan man hvordan man skal

de her tiltag det man går ind og regulerer her er at man giver muligheden for fremadrettet

ligger hos medlemslandene således at man må forvente

ved at sige at intet land er en ø men det er måske lidt forkert i den her sammenhæng naturligvis er det medlemsstaterne der skal optræde ansvarligt men derfor har vi jo stadig væk i et forpligtende frit fællesskab en

det havde været glimrende og udmærket men vi kan jo ikke forholde os til hvordan verden ville have set ud

vi er nødt til at forholde os til hvordan verden faktisk ser ud

det er er rigtigt at hvis man for ti år siden var skredet ind

vi måske måske ikke stået i den her situation i dag

er herre rasmus horn langhoff fra socialdemokraterne

ikke alle eu lande har ført en ansvarlig økonomisk politik det er vi nu vidner til konsekvenserne af arbejdsløsheden er høj og væksten er lav europa er præget af ustabilitet og usikkerhed usikkerhed om hvad fremtiden bringer

seneste år set hvordan det har været nødvendigt at yde hjælp til grækenland irland og portugal det skete gennem midlertidige lånemekanismer og dette beslutningsforslag

ruster os bedre til at håndtere risikoen for økonomisk ustabilitet i europa selv om danmark står uden for eurosamarbejdet og således ikke er direkte berørt af den omtalte stabilitetsmekanisme for eu landene

for at kunne gennemføre denne traktatændring derfor er det mit håb at folketinget i dag vil stemme ja til beslutningen om ratificeringen af ændringen af artikel en hundrede og seks og tredive i traktaten om den europæiske unions

danmark har et forbehold i forhold til euroen

eu hvor der er nogle eurolande

og hvor man så nu har nogle problemer fordi konstruktionen simpelt hen er lavet forkert det siger sig selv at hvis man har en fælles valuta

man også nødt til at have en fælles overordnet finanspolitik er nødt til at have en koordinering af de systemer man har i landene for ellers hænger det ikke sammen

så kan lave yderligere ændringer hvilket jo

vi har netop været til møde i europaudvalget hvor vi jo

til rådsmøde i aften om nye traktatændringer

er at man helt ukritisk siger jamen det her er fint det tiltræder vi bare

vil gøre noget for at bevare den fælles valuta som de har ønsket at være en

er jo helt legitimt

det mellem de sytten lande og at de ti lande som har valgt at stå uden for overhovedet ikke skal

stilling til eller blande sig i hvordan

valgt at stå uden for men sådan er det ikke man ønsker også hele tiden fra tysk og fransk side at de ti lande som ikke

deltager og det er selvfølgelig for at forpligte os på en eller anden måde og det vælger

de her unionspartier som vi har i folketinget

men i bund og grund munder det her jo ud i

man synes det vil være godt for danmark og det mener jeg

altså ikke og det mener vi bestemt ikke i dansk folkeparti vi kan ikke støtte beslutningsforslaget

men vi ser det da også gerne i resten af verden altså boligboblen fra usa ramte også os vi kan ikke styre usas økonomi vi kan heller ikke styre de andre eurolandes økonomi og hvordan de har et fælles system

i traktaten om eus funktionsmåde sådan at eurolandene kan oprette en permanent stabilitetsmekanisme uden for traktaten når de krisemekanismer der lige nu er sat i værk under navnet european financial stability facility og

mechanism udløber i juli

baggrunden fra traktatændringen var og er jo gældskrisen i europa

man i foråret to tusind og ti oprettede de her to midlertidige krisemekanismer for at kunne iværksætte en redningsaktion af den græske økonomi og redningsmekanismen som så oprettes permanent med det

tretten kommer til at hedde den europæiske stabilitetsmekanisme dog lidt lettere

og det er jo altså så en mellemstatslig aftale mellem de her sytten eurolande

men hovedpointen er jo at det er i danmarks interesse at eurolandene håndterer den økonomiske krise ansvarligt og det hjælper en permanent stabilitetsmekanisme til så derfor skal vi selvfølgelig også stemme for en teknisk traktatændring der gør det muligt for eurolandene at oprette en sådan permanent stabilitetsmekanisme andet vil i øvrigt også være i strid med

herunder forbeholdet over for euroen men jo samtidig tilkendegav at vi ikke ville forhindre eurolandene i at gå videre i deres samarbejde på de områder hvor danmark har forbehold så det ville altså være at løbe fra den aftale vi lavede med de øvrige eu lande i nitten tre og halvfems da de netop indvilgede i at danmark kunne fortsætte i eu samarbejdet med sine forbehold

her rent tekniske traktatændringer så selvfølgelig stemmer vi for vi løber ikke fra aftaler med europæiske samarbejdspartnere og vi mener det er til stor gavn for danmark at eurolandene fører en ansvarlig økonomisk politik

på hvilken økonomisk politik man kan føre i de to lande det

dejligt ord for hvem vil ikke det

politik er det gælder blandt andet i vækst og stabilitetspagten og det gælder om at overholde de aftaler som vi allerede har indgået det er der så en række lande der ikke har

nødvendigt at iværksætte nogle redningsmekanismer det er af den simple grund at dansk økonomi ikke kan ses isoleret på sin egen lille ø men hænger sammen med både europæisk økonomi og verdensøkonomien vi kan ikke sådan løbe fra globaliseringen

tyskland som nu sidder og siger at nu skal der være traktatændringer at nu skal der ske noget

gevaldigt for at vi ligesom kan styre den her økonomi

så kan man være enig i at det er det rigtige eller at det forkerte men det er vel egentlig det man ønsker at sige

en økonomistyring i eu på tyske præmisser men er det måske det perfekte for grækenland

det ville være rigtig hensigtsmæssigt hvis man overholdt de aftaler man indgik så var vi måske ikke i en helt så svær situation som vi er i nu i europa det er jo også det man helt generelt på europæisk plan ønsker at sikre nu

men det må jo være op til grækerne og ikke til fru pia adelsteen hvilken form for økonomisk politik

der har været en mangel på konsekvens i eu

give mig ret i at hvis de enkelte lande ifølge den måde vi strukturerer tingene på havde

stå her i dag og snakke om

også helt givet for dem selv

spørgsmålet er hvordan vi kommer videre herfra gør vi det ved at rulle tilbage og melde os ud i syv og tyve forskellige enheder eller gør vi det ved at tage fælles ansvar

lægge en større del af ansvaret i systemet eller skal vi lægge en større del af ansvaret hos medlemslandene jeg synes vi tydeligt har set hvad der sker hvis vi lægger en større del af ansvaret

håber jeg at der er politisk vilje til at man kommer videre ellers tror jeg at det får store konsekvenser for danmark her i danmark fører vi en ansvarlig økonomisk politik vi fejer for egen dør det mener vi bestemt også at der er behov for så det handler ikke om at man ikke kan føre en ansvarlig økonomisk politik i sit eget land men det handler om at landenes økonomier hænger sammen i europa såvel som i verden

på dagsordenen er at stabilisere den europæiske økonomi

eurozonen tiltroen til den europæiske økonomi skal op og renterne på statsobligationer skal ned og så skal vi igen have gang i væksten det er netop vækst og arbejdspladser der skal få os ud af krisen tidligere på året blev eu landene enige om at den midlertidige stabilitetsmekanisme skulle gøres permanent formålet er at spænde et sikkerhedsnet

ud under europæisk økonomi skabe stabilitet og hjælpe lande i nød det er både solidarisk og nødvendigt og også til gavn for dansk økonomi som jo er fuldstændig afhængig af holdbarheden og købekraften i vores nabolande implementeringen af stabilitetsmekanismen kræver en minimal traktatændring og sf er tilfreds med at vores euroforbehold fuldt ud er respekteret vi afgiver ingen suverænitet ændringen omfatter kun eurolandene og de finansierer finansierer selv puljen til lån sf er modstandere af dansk tilslutning til euroen vi har en naturlig interesse i at eurozonen stabiliseres det er stabilitetsmekanismen et middel til

over tre og tyve millioner arbejdsløse i eu

proportionalt med de store problemer vi har med arbejdsløshed

euro på at afbetale gæld til banker og spekulanter der har lånt eurolande penge kunne de penge ikke være blevet brugt langt bedre på at

halser vi som nation og som en del af et europæisk fællesskab

vi tager fat om nældens rod som lige nu er

enig i at der er mange der går op

bekymrer sig om de forhold som de millioner af arbejdsløse har så kunne vi være enige om at det er ude af proportioner at man bruger så mange penge

vi lever jo i en verden hvor finansmarkederne og

kan påvirke et lands økonomi fra

ændret ved en øget regulering af

det fokus vi gerne vil have på vækst og jobskabelse

påvirker de enkelte landes økonomi

nødvendigt at have det her sikkerhedsnet under de europæiske landes

for at kunne sætte det fulde fokus på jobskabelsen jeg er fuldstændig enig

grunden til at jeg tror spørgsmålet bliver stillet

for euroområdet lige nu derfor kan det jo godt

undre at sf går med på trods af at man

hvor langt er sf villig til at gå i forhold til den økonomiske politik som

bliver ført i eu eller som man ønsker at føre i eu nemlig faktisk en borgerlig økonomisk politik

i dansk folkeparti har jo den holdning at det er fint nok at man vil føre en fornuftig

vi ved også udmærket godt at her i folketinget er

borgerlige partier ikke nødvendigvis enige i sfs økonomiske politik

om det der hedder en forenklet revisionsprocedure

for i europa må vi sige ja

strukturelle tilpasninger tror jeg det hedder med et teknisk begreb det er vi ikke altid men

deres egne økonomier på en måde så de får sat et

om vores økonomi det handler ikke om vores

spænde ben for hvad eurolandene

men det som godt kan undre mig er at det ordføreren siger er at hvis man har den fælles valuta euroen

det helt i orden at føre en borgerlig økonomisk politik det må jo så på sigt betyde at sf altid vil sige nej til euroen

eurolandene skal forhandle deres egen økonomiske politik så længe vi har et euroforbehold det er meget velkendt hvad sfs

er jo fordi den valuta

er indrettet på den måde vi synes ville være bedst

at gøre noget for at dæmme op for krisen i europa men vi mener at pengene vil være langt bedre investeret i at forsøge at skabe job klimaforbedringer infrastruktur og velfærd noget der reelt vil komme eurolandenes befolkninger til gode og vil give os en chance for at komme ud af krisen

tre tusind syv hundrede milliard kroner

at afbetale gæld til banker og spekulanter gæld som er skabt fordi bankerne og spekulanterne har lånt lande penge vel vidende

en chance samtidig er man i gang med at lave en finansiel regulering af eurolandene der lægger stramme bånd på de enkelte landes økonomiske politik

hvilken politik det enkelte land skal føre så vidt jeg har forstået bliver det sågar en model

medlemslandene i første omgang eurolandene

den nye stabilitetsmekanisme i forhold til hvor mange penge de har skudt ind med over tyve procent af stemmerne i fonden får tyskland dermed vetoret og det synes jeg ærlig talt ikke er så smart jeg har det egentlig sådan at jeg tror at kansler merkel allerede har en hel del at skulle sagt

hvor der er store spørgsmålstegn i forhold til hvilken rolle bankerne skal spille en ting som desværre stadig er uklar

jeg mener helt ærligt

med krisen i eurolandene lige nu nemlig euroen

lige nu køres eurolandenes økonomier i sænk

må være ærlige og sige

at vi bare efterkommer kansler merkels ønskeliste hvad end hun beder om så for enhedslisten bliver det et nej

at føre en borgerlig økonomisk politik og hvis det er tilfældet ordføreren mener det kan ordføreren så forstå hvorfor partier som socialdemokraterne og socialistisk folkeparti har sagt ja til

det er en klar politisk kriseløsning der bliver præsenteret som den eneste løsning der er og der må jeg være ærlig og sige at det er en borgerlig økonomisk kriseløsning vi ser ting som ellers historisk har virket når der har været kriser vi har set socialdemokratisk politik

investeret skabt job og kommet videre og ud af krisen bliver lige pludselig nu forsøgt gjort traktatstridige det synes jeg er meget trist og jeg vil derfor virkelig appellere til at mine venner i s og sf

den politik som vi lige har vundet et valg på i danmark

at vi skal investere os ud af krisen og ikke spare os ud af krisen at vi skal skabe arbejdspladser

så tror jeg ikke nødvendigvis vi er specielt enige

nogle initiativer der satte gang i væksten og det gjorde man sådan set allerede tilbage i to tusind og ni

efter det store boligkrak ovre i usa

økonomisk politik end borgerlige partier

jo ikke en del af det så det behøver vi tage stilling til men gør i det bare

eller andet tidspunkt vil anbefale den danske befolkning at sige ja til euroen

at det er et tysk speciale at lave bankpakker det gjorde dansk folkeparti sig jo også

bekymrer mig særlig meget for de banker og spekulanter der tjente en masse penge da det gik godt og som nu kommer og beder skatteyderne om at dække deres underskud når det går skidt

ønsker jeg at vi skaber arbejde til de millioner af arbejdsløse vi har i europa lige nu

kan vi se frem til endnu flere i liberal alliance er vi helt klar over at danmark i denne sag hverken har en direkte indflydelse på udformningen af traktatændringen eller er direkte berørt af beslutningsforslagets indhold men vi skal forholde os til det fordi vi er

blevet nævnt mange gange her i folketingssalen

der sker i eurozonen også har betydning for landene uden for eurozonen

også derfor at vi med lige dele bekymring og undren betragter udviklingen i eurozonen eurosamarbejdet har udviklet sig til en klub hvor gæld smitter og hvor ansvar og initiativ er noget medlemslandene overlader til få centrale beslutningstagere vi ønsker et eu hvor medlemslandene kan styrke hinanden igennem gensidig samhandel og samarbejde omkring projekter der kan skabe værdi i europa vi mener ikke at løsningen er at eu får mandat til at tage finanspolitikken fra medlemslandene ansvaret for en ansvarlig økonomisk politik ligger og bør ligge hos medlemslandene ligeledes bør broderparten af ansvaret for en fejlslagen økonomisk politik bæres

forslag er et velment forsøg på at stabilisere nøjagtig som det første og andet forsøg var det og som det fjerde vil være det men faren ved at bygge større og større puljer op er at des højere korthuset bliver des mere spredes kortene

jeg ønsker fra liberal alliances side at påpege vores betænkeligheder ved dette forslag hvorfor vi vil stemme blankt

hundrede og seks og tredive i traktaten om den europæiske unions funktionsmåde traktatændringen blev vedtaget af det europæiske råd i marts to tusind og elleve og er blevet forelagt som forhandlingsoplæg til folketingets europaudvalg for en år siden nemlig i december to tusind og ti der er som det også er fremgået af dagens debat tale om en meget begrænset ændring af traktaten som har til formål at gøre det helt klart at det er i overensstemmelse med traktaten at eurolandene uden for traktaten opretter en permanent stabilitetsmekanisme

over for de midlertidige mekanismer som blev oprettet i to tusind og ti det er i danmarks interesse at der oprettes en permanent stabilitetsmekanisme som kan hjælpe til at håndtere situationer hvor eurolandene måtte komme i alvorlige vanskeligheder og hvor det er nødvendigt med bistand for at sikre den økonomiske stabilitet i eurozonen men det er også vigtigt at sige at traktatændringen

der har euroen som valuta og traktatændringen har derfor ikke direkte virkning for danmark danmark vil heller ikke skulle bidrage til mekanismen og kan heller ikke modtage hjælp fra den når vi skal ratificere traktatændringen

skyldes det at alle traktatændringer skal ratificeres af samtlige syv og tyve medlemslande for at kunne træde i kraft og det er så det som der er lagt op til her i dag og det glæder mig at der tegner sig et flertal i folketinget for at give regeringens beslutningsforslag tilslutning

alle eurolandene bidrager til og så kan de så hjælpe hinanden

en eller anden form for solidarisk hæftelse

gæld på en eller anden måde er det det ministeren synes er en

så store vanskeligheder at det ikke bare påvirker det enkelte lands økonomi men kan blive en belastning for fællesskabet men jeg konstaterer også

noget danmark skal betale til og det er heller ikke noget danmark får hjælp fra alene af den grund at vi ikke er en del af

derfor synes jeg at det er fornuftigt at vi giver eurolandene mulighed for at få et godt værktøj i deres værktøjskasse men det er ikke noget vi betaler for

er der jo ikke nogen der

folkeafstemning det er så én ting men det betyder at den her mekanisme

hvis vi fik euroen derfor spørger jeg synes man at det er ok en solidarisk hæftelse for gæld hvor man hjælper hinanden for det er jo egentlig

at hvis eurolandene har brug for et værktøj i deres værktøjskasse der gør

vi ikke stille os hindrende i vejen for det og så er det endelig regeringens holdning at vi ikke har nogen som helst planer om

og derfor er det spørgsmål ikke aktuelt for danmark her

det her forslag kom frem jeg mener at det var i slutningen af oktober

jo præsenteret som at nu havde vi løsningen på eurolandenes krise nu er løsningen imidlertid blevet en traktatændring derfor vil jeg høre ministeren om ministeren kan forstå hvis vi er nogle stykker som egentlig godt ville at

gik en lidt anden vej eksempelvis en vej hvor der var fokus på jobskabelse

stor krise og at europa som sådan er i sin værste krise siden anden verdenskrig der er brug for to ting der er brug for at man

får strammet op udviser budgetdisciplin

også spænder livremmen ind i en række lande men der er også brug for at vi får sat gang i vækst at vi får sat gang i at skabe job

det er også en af grundene til at

rent faktisk målretter

initiativer som kan skabe job

og udvikling det tror vi vil være rigtig godt

at man laver reformer af det indre marked som kan tage noget af bureaukratiet væk sådan at virksomhederne får bedre muligheder for at sælge deres varer samtidig med at vi også kan få en bedre forbrugerbeskyttelse så fra den danske regerings side

er der er tale om at vi ser at der er brug for to

tiltag det ene er at man simpelt hen sparer

bruger de penge der så er bedre til at skabe job

er jeg også lidt ked af at vi har en situation i europa hvor der er kritik af den af den udvikling

med den konservative angela merkel om hendes kriseløsninger derfor vil jeg høre regeringen

lande jo har regeringer og det er dem der sidder med det direkte ansvar og den danske regering har den meget klare holdning at vi går ind for

derfor må man også sige til nogle af de lande som har brugt flere penge end de havde

nu er man nødt til at udvise

ansvarlighed som man ikke har leveret tidligere det synes vi faktisk er fornuftigt det synes vi er rimeligt men vi siger også at ud over

alle politiske kræfter der vil noget positivt

sætte en vækst og jobskabelsesdagsorden som kan være med til at sikre at ikke mindst de mange unge der går rundt

det er noget af det som regeringen meget gerne vil bruge sine kræfter på også når vi overtager eu formandskabet

jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen som fremgår af folketingets hjemmeside